samtidig ønsker regeringen at få danmark væk fra grænserne i budgetloven det mindsker risikoen for at der skal foretages betydelige og pludselige stramninger af den offentlige økonomi som det var tilfældet i sommer opstramningen af de offentlige finanser betyder helt konkret at alle nye initiativer på finansloven for to tusind og seksten skal finansieres krone til krone gennem omprioriteringer derfor ligger der budgetforbedringer i forslaget på i alt seks

at finanslovsforhandlingerne ikke er et tag selv bord partier kan ikke bare vælge

derfor har vi lagt op til at der skal være en adgangsbillet til de decentrale forhandlinger

den nye flerårsaftale for politiet spørgsmålet er så hvordan vi konkret vil finansiere den nye politiaftale

pege på omprioriteringsbidraget på to procent på uddannelsesområdet i forbindelse med med finanslovsforslaget gennemførte vi jo et

omprioriteringsbidrag på to procent på hele statens område hidtil

og kulturområdet været undtaget men vi mente at i den nuværende situation

pege på undervisning og

ikke har nogen effekt på

ikke noget der har en samfundsgavnlig effekt så siger vi så at uddannelse

pengene fra uddannelse

nogle områder jamen så trækker man penge ud af virksomhederne den anden begrundelse for at vi tager ungdomsuddannelserne er jo at ungdomsuddannelsesområdet generelt har en god økonomi med løbende overskud i to tusind og fjorten havde institutionerne næsten syv hundrede million kroner i overskud og den gode økonomi skyldes bla

på finansministeren at han ikke er sikker på at det er samfundsgavnligt at lave uddannelse men det ændrer stadig væk ikke på at jeg gerne vil have at vide hvorfor man insisterer på en prioritering hvor man tager fra noget som er en investering i samfundet

årligt realiseret et overskud på en hundrede og halvfems million kroner svarende til en gennemsnitlig overskudsgrad på en

procent og der ligger også en større analyse af erhvervsskolernes drift der konkluderer at erhvervsskolerne kan effektivisere for i størrelsesordenen nul

milliard kroner årligt alene på de ikke undervisningsrelaterede områder

afstand af de her ting jeg erindrer om at vi

den bliver i størrelsesordenen tre procent og at vi nærmer os en risiko for at komme ind i eus procedure for underskud

vi gør det danske samfund en tjeneste ved at prioritere

under udenrigsministeriets budget og fratager andre budgetlinjer at man kan nå op på de tredive procent i reduktion det er sådan at man kigger på

der er en række bidrag til kvinders rettigheder der ikke er indeholdt i beregningen regeringen har blandt andet prioriteret at støtte nogle multilaterale indsatser herunder den internationale familieplanlægningssammenslutning fns

til finanslov for to tusind og seksten

kommer at regeringen i den almindelige bilaterale indsats vi har sammen med en lang række af vores samarbejdslande også prioriterer spørgsmålet omkring kvinders og pigers rettigheder stærkt derfor lever vi i min optik

som et af danmarks højt profilerede punkter

optaget af kvindespørgsmålet i

nogle ting som er beskåret meget

voldsomt jeg kan ikke se at man på nogen måde prioriterer kvinder i

har vi valgt også at reducere på nogle områder men

områder hvor vi har fastholdt det planlagte bidrag

som en prioritet og i forhold til andre områder der er blevet beskåret

at friholde en lang række

at vi holder sammen på regeringen udviklingen

at de kan skabe en forandring i sig selv

krone på trods af at vi har et faldende budget har vi bevaret det bidrag der

som en del af vores strategi for de partnerskabslande vi har

netop fordi jeg tror på at ved at styrke kvinders rettigheder

men det er altså måden hvorpå vi får lukket et hul i statskassen og får samlet ind til alt det vi skal betale for i de kommende år som finansministeren også lige har sagt dette med om det vil føre til lukning

tvivler jeg umiddelbart på og jeg er glad for at højskolernes forening i danmark ikke har garanteret at de lukker og tilsvarende

heller ikke garantere at de ikke lukker for det afhænger både af

elevtilgangen og af de priser man tager for korte og lange kurser det er jo sådan at det kun er halvdelen af skolernes indtægter der kommer fra staten resten tjener de faktisk selv og det vil sige at besparelsen på to procent så kun er en procent af den samlede udgift på højskolernes område så jeg håber inderligt at elevfremgangen vil fortsætte og derved redde de skoler som i øjeblikket har underskud jeg glæder mig samtidig over at langt de fleste højskoler

beskriver forstanderen her på bornholms højskole at konsekvensen vil være at de skal udskyde eller måske helt opgive nogle af de renoverings og bygningsopgaver som de

en mindre attraktiv skole at de skal reducere i skolens samlede undervisningstilbud og

nødt til at sætte priserne op også selv om det jo faktisk betyder en

oplevede sidste gang under vk regeringen da man også skar

så konsekvenserne for højskolerne

jo meget vel betyde en elevnedgang

en katastrofe for dem fordi det netop vil betyde en mulig lukning men det er så heller ikke kun

som spørgsmålet går på netop folkehøjskolernes forening

lavet lavet sådan nogle forskellige grafikker

gå højskolerne i årene fremover

man jo se at antallet af højskoler som vil få underskud sandsynligvis vil vokse de vurderer at det

og samtidig frygter de at seks syv skoler direkte må gå konkurs jeg kan sagtens høre hvad ministeren siger at du ikke helt deler den vurdering men hvad er ministerens svar

meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen

for både bornholms højskole og andre højskoler at arbejde på

eller færre udgifter det kan være timeforbruget det kan også være investeringer der sættes i bero

jeg kan forstå der er tale om på bornholms højskole det er jo heldigvis ikke noget jeg skal blande mig i og jeg har et inderligt ønske om at det

lykkes at finde pengene og måske udbyde flere korte kurser måske i et samarbejde med lokalsamfundet der er

kreativitet på skolerne med hensyn til hvordan man kan få flere kursister og det er dejligt at se at elevtallet på de lange kurser som jo er

til højskolebladet man kan godt konkludere at det hænger knap så fornuftigt sammen at ambitionerne er at styrke landdistrikterne samtidig med at man skærer på højskoleområdet er ministeren ikke enig med venstres borgmester i

det er jo det der er opgaven for alle og jeg håber inderligt at det lykkes for alle højskoler at holde sig oven vande jeg ser ikke noget formål i at

brug for højskolen i fremtiden men der er altså nogle økonomiske vilkår som de må tilpasse sig

at indsætte busser som det sker i dag

politi som jo er den relevante myndighed i den forbindelse har udsendt en pressemeddelelse den treogtyvende oktober to tusind og femten jeg skal gerne lige læse den op og jeg citerer

der bliver i flere medier i dag sat spørgsmålstegn ved om dsbs transport af passagerer i togbusser fra flensborg banegård til fredericia er lovlig busserne er indsat på grund af

syd og sønderjyllands politi blev den ellevte september kontaktet og spurgt om en sådan transport i busser ville være lovlig anklagemyndigheden ved syd og

om transporten kunne være i strid med straffelovens eller udlændingelovens bestemmelser om menneskesmugling det er anklagemyndighedens vurdering at transporterne ikke er i strid med den nævnte lovgivning hvis nogle forudsætninger er opfyldt transporten med bus skal finde sted som erstatning for den almindelige togdrift som dsb i forvejen varetager passagererne skal være i besiddelse af gyldig billet til dsb anklagemyndighedens vurdering og de nævnte forudsætninger blev kommunikeret til både dsb

bla hvis togdriften er nede eller hvis der er skinnearbejder på den pågældende strækning men det har

har forsøgt med ministerens kollega justitsministeren

fantastisk at vi skal have dem fra transportministeren men mig bekendt er der ikke foretaget registrering af de her flygtninge der er heller ikke foretaget den politimæssige kontrol

foretager i tog der krydser grænsen

vil da gerne høre ministeren om om kontrollen har været i busserne

sige at jeg kan henholde mig til den pressemeddelelse for det er den vi har fået

dsb har over for mig oplyst at befordringen af passagererne sker på baggrund af gyldige rejsehjemler og i øvrigt er dsb i tæt dialog med politiet har man oplyst

ressort

at ministeren er enig med mig i at det her ikke er en trafik man ligesom skal normalisere fremadrettet og det

håber jeg ministeren vil gøre

tak for spørgsmål

på baggrund af passagerefterspørgsel og disponerer på det grundlag over hvor togmaterialet skal køre i og med togene indgår i en forhånd fastlagt køreplan er dsbs mulighed for at disponere om begrænset hvis der som tilfældet er i dag ved den dansk tyske grænse er en væsentlig stigning i efterspørgslen må dsb derfor benytte busser

politis pressemeddelelse af treogtyvende oktober

den buskørsel som dsb udfører som led i eller erstatning for

dsb overholder således på dette punkt

om året til at dsb kan ligge og drive menneskehandel fra flensborg og til til fredericia det mener jeg ikke står nogen som helst steder i kontrakten men det kan være ministeren kan gøre mig klogere på det for jeg

dsb

er det her en særforanstaltning man har lavet i forhold til flygtninge der krydser den dansk tyske grænse og det synes jeg er stærkt problematisk uanset om syd og sønderjyllands politi i den her situation har

faktisk er trængselsproblemerne på e fem og fyrre jo ikke nye

også under den tidligere regering og har været der i lang tid jeg har så den holdning at jeg synes det er som om

mere optaget af at bruge penge på jernbaner end på at løse trængselsudfordringer på den østjyske motorvej man kunne jo sagtens have sagt

så synes jeg også jeg vil sige at regeringen jo fra den tidligere regering har overtaget en økonomi hvor de offentlige finanser i hvert fald er i mindre god stand end der blev stillet i udsigt før

kræve nogle beslutninger fordi vi er udfordret så regeringen er nødt til først at have et samlet overblik over økonomien og de offentlige investeringer i de kommende år indtil da

selv om der måske er økonomiske problemer her og nu

synes jeg måske det ville klæde ministeren i stedet for

forholde sig til det reelle spørgsmål vil ministeren

helt klare oplysning om hvad det måtte koste problemet er bare om man kan lide det eller ej

hvis man har brugt pengene på nogle projekter

penge væk for eksempel fra forskellige forlig

her er førsteprioritet her er andenprioritet og så kan vi diskutere tidshorisont og det kommer så også i det næste spørgsmål men jeg spørger bare stille og roligt når man nu har de ting i skuffen

baglandet derhjemme at ministeren ikke har noget der bare ligner ambitioner

af de at

har regeringen sagt meget klart at vi ønsker at forbedre fremkommeligheden på den østjyske motorvej vi har endda skrevet det ind i regeringsgrundlaget der er faktisk kun tre projekter vi har skrevet ind

vi kan jo se at der er store trængselsproblemer på visse dele af e45 og det ønsker vi at gøre noget ved

de seneste trafiktal fra vejdirektoratet bekræfter jo at regeringen netop har ret i denne prioritering regeringen har som sagt overtaget en økonomi hvor de offentlige finanser er i mindre god stand end stillet i udsigt før valget altså vi er nødt til at sige til hinanden at det

at vi sender nogle signaler som ingen af os kan indfri vi er nødt til at have et samlet overblik over økonomien og de offentlige investeringer de kommende år inden vi tager stilling til nye udmøntninger og initiativer på infrastrukturområdet jeg håber faktisk at vi

bruge tiden sammen på det jeg tror at både spørgerens egen transportordfører og

at der er nogle ting vi kunne gøre på e45 men det kræver midler

komme i gang og det hjælper ikke at vi prøver på at sige at der er nogle der ikke har nogen planer det her er faktisk ikke særlig indviklet det er mere det at finde pengene jeg vil bare sige til spørgeren endnu en gang hvis det her i dag bliver en håndsrækning til at vi måske kunne prøve

finansministeren nu tog gruelig fejl der er faktisk flere penge til forbrug frem

vi rent faktisk sagde i valgkampen derfor spørger jeg igen hvad er det for nogle steder man vil prioritere

reelt dagligt problem for tusindvis af mennesker som bruger så meget tid på at

transportministre også

diskutere det fremadrettede som

i stedet for at diskutere hvad vi skal gøre alle ved godt

men ikke i den her sparsomme spørgetid

afhænger dels af hvad analyserne viser dels af det kommende serviceeftersyn

som vi har meldt ud i vores regeringsgrundlag jeg tror nu heller ikke det kan komme bag på herre jonas dahl at der skal tages stilling til de enkelte projekter når analyserne er færdiggjort mig bekendt har det hele tiden været meningen

jeg vil bare sige at muligheden for at realisere de mange projekter i togfonden så er noget andet sandheden er jo den at pengene til at realisere projekterne i togfonden ikke er til stede derfor er det sådan at de foreløbige beregninger som vi fremlagde i forbindelse med finanslovsforslaget viser et hul på ni milliard

er det eneste ansvarlige at gennemføre det serviceeftersyn af togfonden dk som regeringen har annonceret jeg noterer mig stilfærdigt i den forbindelse at dele af forligskredsen allerede er opmærksom på at man ikke kan bruge penge man ikke har spørgsmålet er derfor nok snarere om herre jonas dahl og forligskredsen

som det blev fastlagt i den tidsplan der også var en del af timemodellen eller det trafikforlig der

i forhold til togfonden dk

vil jeg bare gerne have at ministeren bekræfter at arbejdet selvfølgelig fortsætter som hidtil

indtil der er truffet en anden politisk beslutning i forligskredsen eller er det måske sådan at ministeren eller finansministeriet allerede nu er begyndt at hive i håndbremsen

set det centrale her så jeg vil bare høre om ministeren kan bekræfte at arbejdet fortsætter som fastlagt

siger at man endnu ikke ved om timemodellen bliver til noget og så er det jo

regeringen har sendt nogle nye signaler er det fordi regeringen ikke længere respekterer det flertal der er og det flertal der står bag den politiske aftale

selvfølgelig enormt vigtigt at det skift

sker så skånsomt som overhovedet muligt

at det så igen er forældrene som står for den daglige omsorg og det er klart at der selvfølgelig

venner og netværk i forbindelse med anbringelsen som

afsked med det siger sig selv at det er enormt store ændringer i et barns liv

nogle ændringer som et barn formentlig

er der fastsat regler i serviceloven om at kommunerne som udgangspunkt skal fastsætte en hjemgivelsesperiode når en anbringelse skal ophøre og sådan en hjemgivelsesperiode kan vare op til seks måneder

det betyder at hjemgivelsesperioden i nogle tilfælde kan vare få dage

være tilfælde hvor der kan være behov for at bruge den den fulde længde altså

det vil jo selvfølgelig altid afhænge af den enkelte sag

under hensyn til barnets behov for kontinuitet og tryghed og der skal kommunerne selvfølgelig sikre barnets kontakt til forældre og netværk under anbringelsen og jo også i hjemgivelsesperioden der er tale om nogle regler her som alle partier undtagen enhedslisten

da de blev indført tilbage i to tusind og ni

grundlæggende mener at der er tale om at vi har nogle gode og fornuftige regler som netop tager udgangspunkt i hensynet til barnet

er ved at lave en evaluering af de langsigtede effekter af lovændringerne om den her kontinuitet i anbringelsen fra to tusind og ni og det er

så trækker kommunen op til seks måneder

tilknytningen til sine forældre derfor synes jeg at vi skal se på

lovgivningen når vi nu snakker

er det ikke korrekt opfattet at når et barn er anbragt uden

skal man arbejde for at det barn skal hjemgives altså

at man skal arbejde for at det bevarer tilknytningen til

kan ske i løbet af ganske få dage jeg vil ikke stå sådan og og kommentere

men men når der er tale om om ganske små børn og nogle børn der har været anbragt så er

rede til at tage vare på barnet når barnet så igen bliver hjemgivet det er den konkrete og individuelle vurdering som som kommunen som myndighed foretager

seks måneder hvis man benytter sig af den og man ikke arbejder på den her hjemgivelse nu ved jeg godt at ankestyrelsen siger at anbragte børn skal have tid til at omstille sig men omvendt skal man jo tænke på at man kan fjerne et barn

fra dets netværk på nul komma fem og det skal man også gøre hvis barnet

det er bare for at se det i samme kontekst

min første del af besvarelsen når vi taler om ældre børn hvor man måske netop har et helt nyt netværk og har haft en hverdag i sin anbringelse

bruge noget tid på den forandring som der jo alt andet lige sker i et barns liv men der er er jo vidt forskellige hensyn at tage og det er også derfor at man opererer med

i nogle tilfælde er det børn der har et aktivt hverdagsliv i deres anbringelse og derfor skal der bruges noget mere tid på det i andre tilfælde med yngre børn helt små spædbørn kan det godt være at det kan gå hurtigere hvis de biologiske forældre er klar til at

kan sætte det på firkantede formler det er derfor vi er nødt til at have den fleksibilitet i lovgivningen så man kan tage hensyn til det pågældende barn der

at omprioriteringsbidraget på de to procent får skyld for det hele

afskedigelser der har fundet sted i foråret altså under den tidligere regering og som jo på den måde intet har at gøre med omprioriteringsbidraget på to procent det fremgår også af artiklen at der er flere

det faldende elevtal og det faldende elevtal på erhvervsuddannelserne

omkring erhvervsskolereformen var meget bevidste om at indførelsen af et karakterkrav og en ændring og en omlægning af erhvervsuddannelserne formodentlig

se en indfrielse af det har været det fælles politiske mål

hidtil har delt med spørgerens parti nemlig at sikre at der er flere unge der tager en erhvervsuddannelse

bearbejder nemlig det lille fald som følge af eud reformen

også krav til underviserne på uddannelsesinstitutionerne som er anderledes end dem de måske har været stillet over for tidligere

i sig selv også medføre ikke en afskedigelse men en udskiftning i

og på den baggrund har vi fra regeringens side sagt at vi også mener at man på uddannelsessektorens institutioner skal kigge på om man kan bruge pengene mere effektivt

gør det jo ikke situationen bedre at man allerede nu har afskediget en del lærere på erhvervsskolerne ifølge beregninger fra danske erhvervsskoler

betyder regeringens omprioriteringsbidrag at fire hundrede og otte medarbejdere alene på erhvervsskolerne i storkøbenhavn skal afskediges for at man kan hente de to procent ind

om ministeren mener at det er muligt

afskedige omkring to tusind medarbejdere på erhvervsskolerne uden at det går ud over kvaliteten i undervisningen og udbuddet af

kigger på hvordan man kan sikre en mere effektiv drift

sørge for at bygningsadministrationen studieadministrationen

og jeg synes egentlig ikke at det gør noget at vi også politisk siger til en institution som modtager offentlige midler at vi har en forventning om at de vender pengene en ekstra gang og ser om de kan strækkes længere

vi også har en forventning om at

ikke handler om at forringe uddannelseskvaliteten

danske erhvervsskoler udtaler at

jeg kan oplyse at flere erhvervsskoler har måttet sælge bygninger fra blandt andet erhvervsskolen nordsjælland men

gå ud og sælge administrationsbygninger og andre bygninger for at hente penge hjem så de er jo i gang med at rationalisere jeg kunne bare godt tænke mig at få svar

fordi erhvervsskolereformen har betydet en nedgang i elevtallet men målet er

at få flere elever ind på erhvervsskolerne og dermed også være med til at understøtte en

må jeg sige at jeg er er uenig med ordføreren i at man ikke kan effektivisere på nogen af erhvervsskolerne vi har senest set en rigsrevisionsrapport

med særlige behov eller ikke særlige

særligt talent undskyld opmærksomhed som også ligger i

fokusere mere end man gør nu på differentieret undervisning så det

spørger om er bare om ministeren anerkender at de her besparelser oven i de effektiviseringer der rent faktisk har fundet sted på erhvervsskolerne

lavet politisk bredt også kommer til at fungere herunder også de talentspor der skal til

en udstyrspulje for erhvervsskolerne

hvor udstyret ikke har været up to date og hvor de unge derfor har fået en uddannelse

arbejde ved ude på virksomhederne så alt det her

strække længere

bare siger at nu kan man slet ikke uddanne de unge jo selvfølgelig kan man det og det har jeg også tiltro til at man kan fremover jeg har også tiltro til at ledelserne påtager sig

på cirka otteogtredstusinde og femhundrede kroner i budgettet for to tusind

og femten er de budgetterede udgifter per elev imidlertid steget til knap enoghalvfjerdstusind kroner per elev så i det seneste år har der jo faktisk været en budgetteret udgiftsstigning på folkeskoleområdet så hvis ret skal være ret sådan i forhold til det der bliver indikeret så er der

en øget tilførsel af ressourcer man kan sige at vi fra forligskredsens side også da spørgerens parti var i regering har haft fokus på at sikre at folkeskolereformen

som følge af de syv milliard

været med til at finansiere men også ved at sætte fokus på at den måde man organiserer arbejdet på folkeskolerne

er pædagoger der i dag spiller en rolle ikke mindst i indskolingen men også generelt blandt andet i forhold til de understøttende

betyder at man ikke kun

spørgerens parti var med til at gennemføre da spørgerens parti selv sad

forventning og en formodning om at vi som forligskreds følger

at sikre at den varierede skoledag der var aftalt også bliver til virkelighed for eleverne ude på

det de skal lære og at

er faldet en undersøgelse fra danmarks lærerforening viser at fyrre kommuner vil lave besparelser på folkeskolen næste år jeg mistænker også kommunerne for at være nødt til at spare på folkeskolerne når besparelsesbidraget går igennem

sandsynligvis gør lige om lidt når der så bliver færre penge til folkeskolen og det gør der det kan man jo se på de her besparelser hvad forestiller ministeren sig så at der skal være mindre af er det mindre af den åbne skole som vi er så enige om er det mindre

når man har finansieret en reform og der så kommer færre penge

af indholdet der forsvinder har ministeren en holdning til det

jeg prøver at spørge igen hvad skal der være mindre af hvis fyrre kommuner skærer ned for noget skal der vel være mindre af når man ikke har den samme økonomi som da vi startede den her reform sammen

til gengæld er der nogle kommuner hvor vi kan se at der stadig væk nok går en rum tid før de her elementer er fuldstændig implementeret og det skal vi selvfølgelig som forligskreds følge op på ligesom vi som forligskreds skal følge op på at den aftale

om flere timer i fagene og dermed en lidt længere skoledag ikke bare udløser en meget meget lang skoledag nogle steder fordi man ikke har fokus på den balance der også skal være derfor ligger der stadig væk

som også betyder at man ude lokalt

får lavet de aftaler lokalt der er nødvendige for at sikre at vi skaber en folkeskole hvor børnene både lærer mere og hvor de

i forhold til at være fagprofessionelle og sikre en inspirerende undervisning for

vores stærke uddannelsessektor også kigge på om man kan få pengene til at strække lidt længere derfor har vi

at omprioriteringsbidraget på de to procent også fremover skal gælde uddannelsessektoren

en ubetalt regning fra den tidligere regering på

i forhold til at finansiere erhvervsskolereformen

at vi i fællesskab så også har udmøntet den aftale og taget ansvaret for at sikre at vores erhvervsuddannelser og den reform vi har lavet i fællesskab er blevet finansieret mener jeg at vores gymnasier kan løfte opgaven ja det mener jeg godt de kan vi har stærke ledelser vi har dygtige lærere ude lokalt vi har også en sektor med en sund økonomi

overskud i en lang årrække og på baggrund af en stor indtægtstilførsel siden to tusind og otte mener jeg også at det er muligt at kigge på at

en meget lav overskudsprocent men skal spare ti procent

ret store tal når man lægger finansloven oveni

reformen og finansloven uden at det svækker kvaliteten på gymnasierne

gymnasierne

skal det jo også være folketinget der vedtager at ændre den lovgivning der gælder så så længe loven gælder gælder den og det betyder også at de institutioner der lige nu

herunder fra både gymnasielærere fra eleverne og fra rektorerne

kunne ændre nogle af de regler der i dag opfattes som bureaukratiske derude betyder det at klasseloftet er bureaukratisk nej det synes jeg ikke

til de breve jeg har fået fra institutioner jeg synes også at alt andet ville være være temmelig underligt

det kræver et højt fagligt niveau og derfor har vi også fra regeringens side

det er spørgeren bekendt at mit parti venstre tidligere har sagt at vi synes at sådan

og at vi ønsker at at målrette studieretningerne så vi sikrer at

der er flere obligatoriske fag som giver adgang til de studier

at sikre ligeværdigheden mellem de gymnasiale retninger det tog vi

aftalen om finansiering af erhvervsskolereformen hvor vi gjorde op med den historiske ulighed der har været i taxameterbetalingen mellem stx hhx og htx det synes

det er også noget jeg synes vi skal efterfølge i en gymnasiereform så vi sikrer at vi får

sikrer en bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne

derfor vil vi nedsætte en ekspertgruppe som skal komme med forslag til hvordan vi styrker sammenhængen i ungdomsuddannelserne

set også på at de vil kunne komme med nogle anbefalinger som forligskredsen og og partierne i folketinget i fællesskab kan diskutere og dermed få lavet en stærk aftale

tre år det kan også skyldes at der udbydes alt for mange studieretninger som ikke giver adgang til de mere oplagte videregående uddannelser

har brug for stærkere kvalifikationer i blandt andet matematik det var jo også noget af det som vi kiggede på sidste gang

er efter min mening altså også behov for at opdatere undervisnings og prøveformerne så de i højere grad afspejler

undervist og eksamineret i

nået langt i de her gymnasieforhandlinger og var enige i forligskredsen jeg vil bare høre

ministeren om hun vil være tro mod det som vi ligesom var enige om for det var vi jo på en lang række områder blandt andet det her om færre og bedre studieretninger

har jeg heller ikke nogen forventning om at vi bliver uenige om betyder det så at man en til en vil kunne genfinde det oplæg der var fra den tidligere regering i det oplæg vi kommer med det er ikke sikkert men det er helt sikkert at der vil være fælles gods ligesom vi jo som fælles forligskreds har haft nogle fælles prioriteringer og

herunder ønsker vi jo i hvert fald fra regeringens side at sætte et adgangskrav for at

så får fundet ud af hvor vi

leder frem til at de skal supplere før de så kan komme ind

vi har også i fællesskab lavet en erhvervsskolereform hvor vi har lagt op til at

unge skal tage en erhvervsrettet uddannelse det forpligter os i fællesskab og det

der blev optaget på en gymnasial uddannelse i to tusind og tolv som ikke kunne blive optaget med et adgangskrav på fire som

jo har spillet ud med og det rammer særlig hf

så høje karakterer så et adgangskrav på fire vil slå rigtig hårdt

kunne optages hvordan forholder ministeren sig til det og

hf der har svagere faglige forudsætninger end man har på de øvrige gymnasiale retninger ligesom vi kan se at hf kursisterne har dårligere eksamensresultater

for de øvrige gymnasiale retninger

lavere overgang til de videregående uddannelser

på hf i forbindelse med et gymnasieudspil

rede for hvad der står i rygeloven om sygehuse og herunder jo også psykiatriske afdelinger på

står at det ikke er tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser men loven siger også klart at det kan besluttes

indrette rygerum eller rygekabiner hvor man må ryge dermed giver loven

mulighed for at man lokalt kan beslutte om der skal indrettes eksempelvis rygerum eller rygekabiner

det her tilfælde har region sjælland så valgt

på det nye slagelse psykiatrisygehus

at spørgsmålet der er stillet her jo i virkeligheden burde være stillet til

sjælland og personligt kan jeg da godt undre mig over

så vidtgående en beslutning i region sjælland for mig at se taler vi om nogle mennesker som i forvejen har det rigtig svært og hvor man må sige at

i de her dage står der en masse patienter der er ved at rykke ind på det nye slagelse psykiatrisygehus

det er jo den positive historie som ligger bag

det her spørgsmål samtidig vil jeg også gøre opmærksom på at patienterne i det øjeblik man eksempelvis udskrives fra sygehus og måtte komme over i eksempelvis døgnbehandling gælder andre regler der har man nemlig mulighed for at kunne beslutte at den enkelte beboer må ryge på værelset og det er jeg helt sikker på at spørgeren er fuldstændig bekendt med

vi kender psykiatrien vi kommer jo en del rundt på

medlemmer af § en og halvfjerds tilsynet så kan vi jo se at noget

de værdsætter allermest i deres dagligdag faktisk er at kunne komme ud i deres rygehave

har haft meget fokus på at nedsætte

den medicin som de psykisk syge

man så ikke kan få lov til at få

at man ville bestemme deres slik eller hvad

var indlagt og der tog ombudsmanden sagen op

det er en mulighed der er i loven men det er ikke en rettighed

over at man har valgt at tage den her beslutning i region sjælland

problemer at slås med end lige præcis rygning betyder det så at rygning er sundt og dermed ikke farligt nej selvfølgelig gør det ikke det rygeloven har generelt på mange punkter været

eller eventuelt vil sige at man må se på

medicinen i den periode for at se om

har af konsekvenser for patienterne

danske regioner og kommunernes landsforening der får man mulighed for at trykprøve sin

skyder man lidt over

under og når vi forlader forhandlingsbordet

fornuftige forudsætninger for økonomien til næste år det er jeg tilfreds med

det skylder vi også patienterne der har en forventning om

kan få en god behandling og den fornødne medicin når

sygeplejersker og så videre og så videre

meget ud i medierne og på den her måde både får personalet til at være bange

dårligt med at de faktisk

i sundhedsvæsenet og at

forår bliver sat ud i frontlinjen af forhandlingerne må må man sige og at fyringsplaner

flyver rundt hvis ikke sygehusene får tilført betydelige ressourcer det er jo efterhånden desværre er et velkendt vilkår for de forhandlinger som regeringen har med danske regioner

er nogen udfordring i forhold til medicinudgifterne i sundhedsvæsenet nej det gør det ikke men jeg er helt enig med spørgeren i at det at man sender ansatte ud også

frontlinjen ikke nødvendigvis altid er en særlig køn måde

og her er vi jo lykkedes med at lave en god og fornuftig økonomiaftale med regionerne men vi vil også mere end det vi vil løfte vores samlede sundhedsvæsen med to

til næste år fra regeringens

samtidig med at vi anerkender at det er relevant at se på medicinudgifterne

det er også derfor vi som led i økonomiaftalen med regionerne nu har aftalt at vi igangsætter et analysearbejde på hele

indsats ikke mindst for de ældre medicinske patienter

noget ved den geografiske ulighed i sundhed som blandt andet viser sig på kræftområdet hvor det jo i al for høj grad er postnummeret der afgør

man kommer i behandling det er nogle af de ting vi vil holde regionerne op på

bede dem om at levere nogle resultater til gavn for patienterne samtidig med at vi selvfølgelig også har en politisk ansvar for at prioritere sundhedsområdet og det er det vi nu har lagt frem

har betydelig fordel af færdiggørelsespuljen den fordel bliver nu lidt mindre med regeringens finanslovsforslag for to tusind og seksten fordi puljen reduceres som følge af omprioriteringsbidraget at aalborg universitet mister mere i forhold til de øvrige universiteter er altså alene et udtryk for at den relative fordel

universitet har af færdiggørelsesbonussen bliver lidt mindre når dele af omprioriteringsbidraget tages fra færdiggørelsespuljen det er værd at bemærke at puljen til færdiggørelsesbonus vokser i det

til finanslov som vi har fremsat i år fra knap nul milliard kroner i to tusind og seksten til godt en milliard i to tusind og nitten

er jo sådan at hvis man kigger på hvad aalborg

til seksten procent af de midler der er men besparelsen der skal leveres ligger altså på et

rimeligt at når man skal lave en besparelse

ministeren vil stå her og sige at det med at man skal være færdig til tiden lige pludselig ikke er regeringens politik for jeg har da

til tiden hvorfor så tage et universitet ud og straffe dem fordi de tilsyneladende er bedst til at få deres

spare mere end deres forholdsmæssige andel af de tilskud der er i stedet for seksten procent skal

så de oplever det som at blive straffet er det ikke

set ikke synes at færdiggørelsestaxameteret er den rigtige måde at gøre det på

at man ikke vil belønne folk der gør tingene på den rigtige måde

hen en miskreditering af herre helge sanders arbejde som

og seksten for at frigøre et råderum til de øvrige højt prioriterede indsatser med et offentligt

en procent af bnp vil danmark fortsat være et af de lande i eu med den største offentlige forsknings og udviklingsindsats samtidig har regeringen fastholdt universiteternes basisforskningsmidler som udgør over otte milliard kroner i to tusind og seksten

er midler som universiteterne frit kan disponere over endvidere skal det bemærkes at et enigt folketing i to tusind og fjorten bevilgede tre milliard kroner til danmarks grundforskningsfond så fonden kan fastholde et højt bevillingsniveau regeringen ønsker med oplægget til prioriteringen af forskningsreserven at fastholde et højt bevillingsniveau for den erhvervsrettede forskning i innovationsfonden

meget tilfreds med at vi har fået en bred aftale om fordelingen af reserven for to tusind og seksten

fastholdt en fordeling mellem det frie forskningsråd og danmarks innovationsfond

aftalen betyder at der afsættes i alt ni hundrede og fire og tyve million kroner til det frie forskningsråd det synes jeg er mange penge

at det frie forskningsråd kun skal finansiere forskning der giver jobs det

igen i forbindelse med nogle forskningsmidler som

udtalte ministeren sig om det som blev omtalt som krøllebølleforskning og det er et citat af ministeren som dengang var ordfører folk er velkomne til at tale med både skove og træer i dette tilfælde på bornholm men ikke for offentlige midler

udtalte i den forbindelse at

kan måle alle projekter på erhvervsrettet relevans og hun sagde det er jo ikke ligegyldig viden at den menneskelige tænkning er alt andet end lineær og logisk sammenhængende sammenhængende så jeg er interesseret i at høre ministerens holdning til hvilke former for forskning der må

ikke må praktiseres specielt set i lyset af ministerens eget forskningsområde teologi som vel må siges at omhandle

have ministerens kommentar til vi kan godt lege den der leg med at ministeren ikke kender noget til det men

er der ofte en risiko for at det sker på det yderste led og specielt når beslutningskompetencen ligger

den konsekvens jeg gerne vil have ministeren til at belyse

vil være en stor risiko for at det er de mindst lønsomme

institutionsområderne der falder væk og det er jo til stor stor skade for områder som er hårdt trængt i forvejen og vi taler om gode erhvervsrelevante uddannelser handelsøkonom finansøkonom og

høring i udvalget for landdistrikter og øer den fjerde november

lille er altså ikke det samme som at være lukningstruet det er uddannelsesinstitutionernes ledelser der kender de lokale udfordringer og muligheder og det er derfor uddannelsesinstitutionerne der vurderer hvorledes effektiviseringerne mest hensigtsmæssigt opnås på den enkelte institution det er ledelse og medarbejdere på institutionerne der er eksperterne og det er dem der skal løfte denne store og vigtige opgave det er en prioritet for regeringen at der er adgang til relevant videregående uddannelse i hele landet

kan man enten skære i kvaliteten eller man kan vælge

vælger at lukke udbud

så ville små udbud stå først for fordi de

små udbud er dyrere at drive anerkender ministeren slet ikke den logik er ministeren ikke det mindste nervøs for at de her benhårde besparelser som ministeren nu

godt af at få faglig supplering dér i forhold til frivillige kurser ja det har jeg men jeg deler ikke instituttets grundlæggende ortodokse bibelsyn svaret på det teologiske spørgsmål som spørgeren adresserer

hvorvidt jeg ser kønsforskelligheden som noget gudskabt er det er et spørgsmål som jeg formoder samler de fleste evangelisk lutherske teologer på tværs af forskellige bibelsyn i den danske folkekirke da det jo netop indgår i folkekirkens vielsesritual hvad man så i øvrigt lægger i den kønsforskellighed

men jeg er altså enig med alle evangelisk lutherske teologer og præster i den danske folkekirke som har tilsluttet sig vielsesritualet når jeg som minister får et spørgsmål der angår min teologiske overbevisning så giver det selvfølgelig anledning til klart at understrege at jeg som politiker og luthersk teolog altid har været meget opmærksom på at skelne skarpt mellem trosspørgsmål og politiske spørgsmål

jeg ikke har nævnt for eksempel at jeg har været aktiv tennisspiller eller lignende jeg mener det er en overfortolkning og jeg tror man skal være meget varsom med også som folketingsmedlem

pinpointe alle ting der kan peges fingre ad for det kunne jo ramme en selv lige pludselig hvis der var ting man ikke havde oplyst alle mulige steder så

syn

danmarks evalueringsinstitut præsenterede til høringen i udvalget for landdistrikter og øer onsdag den fjerde november var en liste over kommuner med små uddannelsesudbud og jeg kan sige det også sagde til den forrige spørger at være lille er altså ikke det samme som at være lukningstruet det er en prioritet for regeringen at der er adgang til relevant videregående uddannelse i hele landet det forventer jeg selvfølgelig at uddannelsesinstitutionerne tager med i deres overvejelser jeg har stor tillid til at uddannelsesinstitutionerne vil have fokus på at udbyde uddannelser af høj kvalitet og effektiv institutionsdrift i forhold til lige præcis bornholm vil jeg gerne bemærke at det særlige tilskud til uddannelse på bornholm som professionshøjskolen ucc

million kroner årligt herudover ydes der også særlige tilskud til aktiviteterne på bornholm tilsvarende har regeringen på finanslovsforslaget for to tusind og seksten afsat en særskilt bevilling for at sikre et fremtidigt og fortsat regionalt forankret udbud i

glas og keramik på bornholm fuldt indfaset andrager bevillingen seks million kroner

koster mere ministeren nævner det ekstraordinære tilskud som bliver givet til bornholm det er jo så i øvrigt noget som ministeren

det tilskud allerede blev aftalt med

små udbud jo nødvendigvis er dyrere når der er færre elever men det ændrer ikke på at netop ucc

få økonomien til at hænge sammen sådan som det ser ud nu med de nedskæringer der

ikke alene vil ramme antallet af udbud det

ramme kvaliteten af uddannelserne

synes det er meget flot at man kan stå og afvise at det er et scenarie som kan ske

at der kan blive tale om at uddannelsesudbud lukker eller vil ministeren i dag afvise

af ansøgere det er jeg utrolig ærgerlig over fordi jeg ønsker at vi har forlagte uddannelsesudbud af en både god kvalitet og også et volumen så på den måde er det naturligvis ikke muligt at give garantier i det her land

er dynamisk men regeringen har sendt et meget klart signal til institutionsledelserne

samme ledere siger jamen vi kan ikke få økonomien til at hænge sammen

og påstå at resultatet vil være noget andet end det som dem der har fingrene

det handler om siger vil være resultatet

i dag hvis der ikke bliver en nedgang i antallet af elever kan ministeren så garantere at der ikke kommer nogen lukninger af uddannelsesudbud

det væsentligt at få finansloven på plads så optager vi naturligvis en grundig dialog med de institutionsledelser

det ressort som jeg har ansvaret for hvis man er så optaget af at bevare uddannelsespladser i hele landet ligesom det kan undre mig at man har været medvirkende til

hundredvis af studiepladser uden for hovedstaden

tak til uddannelsesinstitutioner ved at de får en færdiggørelsesbonus for at få studerende hurtigt igennem vi kan på den baggrund se at eksempelvis aalborg universitet får en stor andel af færdiggørelsesbonussen fordi de er meget dygtige til at få deres dimittender igennem på normeret tid plus ganske ganske få måneder ellers det er noget de andre universiteter kan lære af men præmissen om at vi straffer ved at man forvalter færre offentlige midler

nu er ved det med om man straffer eller ikke straffer så er mit udgangspunkt jo det at aalborg universitet selv har den opfattelse at de bliver straffet

at aalborg universitet er det universitet der entydigt er bedst til at få sine studerende færdig til tiden nu vil regeringen så skære i færdiggørelsestaxameteret og det betyder jo

der er bedst til at gøre det regeringen selv har sagt gang på gang man skal nemlig at få studerende

bliver straffet mest er det ikke rigtigt herre minister at man

det der var hensigten og alt mulig andet men det har

der har været bedst til at leve op til den her specifikke målsætning er dem der skal bøde mest til kassen nu når der skal spares

hvor er det fantastisk vi

historiske årsager til at nogle universiteter forvalter flere midler end andre og nogle færre end andre

for det næste halvandet år men det er ikke af foragt for spørgeren at jeg ikke svarer på det direkte spørgsmål det er fordi jeg ikke deler

smalt arbejdsmarked og vi ved at det er helt afgørende at man kan rekruttere sygeplejersker til thisted sygehus hvis det er sådan at

risikerer at den uddannelse falder væk i thisted så frygter jeg i høj grad rekrutteringsproblemer

thisted sygehus oven i de rekrutteringsproblemer der er med at skaffe læger

jeg synes det er kortsigtet og jeg synes ministeren skylder et bedre svar

har stor tiltro til de bestyrelser

indretter sig efter den økonomi der er til stede

det ministeren skøjter hen over og ikke ønsker at påtage sig et medansvar for han giver

god dialog og gode samtaler

vil svække det danmark som ministeren går og siger man

arbejdsgiverforening end venstre i den men jeg er glad for at jeg også får mulighed for nu at uddybe svaret her i folketingssalen for det er ikke venstres politik at blande sig i hvordan den enkelte familie vælger at tilrettelægge sin hverdag og sit familie og arbejdsliv venstres holdning er at en familie grundlæggende er den nærmeste og bedste til selv at vurdere og træffe beslutning om hvad der samlet set er til familiens bedste

også venstres holdning at arbejdstid er noget der blandt andet aftales i overenskomsterne mellem arbejdsmarkedets parter og at det er noget som regeringen ikke skal blande sig i det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved relativt gode muligheder for at den enkelte familie kan tilrettelægge sig fleksibelt og på den måde der passer bedst til den enkelte families behov det afhænger selvfølgelig af den konkrete arbejdsplads og jobfunktion men generelt set er der på mange arbejdspladser relativt gode muligheder for fleksibilitet

jeg også gerne understrege at jeg som beskæftigelsesminister naturligvis interesserer mig for hvor meget

arbejder og her kan jeg konstatere at vi i danmark i gennemsnit arbejder mindre end gennemsnittet

vi ser på hele befolkningen i den arbejdsdygtige alder og det hænger blandt andet sammen med at mange voksne forsørges af det offentlige og at der er relativt mange der arbejder på deltid i danmark derfor mener jeg godt at debatten om vilkårene på arbejdsmarkedet ikke kun for børnefamilier

kan nuanceres og den store udfordring er som jeg ser det og det er også det jeg giver udtryk for i interviewet at det øvrige samfund endnu ikke fuldt har tilpasset sig det fleksible danske arbejdsmarked det kan have som konsekvens at nogle føler sig presset til at gå på deltid mere af nød end af lyst for at få det hele til at hænge sammen for mange børnefamilier handler det om

og her har regeringen taget forskellige initiativer som bekendt både med

set ikke er vejen frem nej tværtimod

det spørgsmål hvis man har to små børn tager corporatejakkesættet på hver dag fra klokken otte til sytten og ens børn altid er

de sidste der bliver hentet i institutionen hvilken hjælp kan man så forvente fra politikerne

forældrene med er at de får mulighed for at købe sig til en række services vi har skabt et arbejdsmarked hvor forældrene kan vælge den arbejdstid de vil have og så må vi se på hvordan vi kan udvikle

ministeren udtrykker betinget tillid til vuggestuer børnehaver og skoler

set svaret til den travle og pressede

være at dit barn bliver hentet til sidst efter klokken sytten

er noget som folketinget har taget højde for og har givet mulighed for så hvordan man vil indrette sig er familiens afgørelse inden for de rammer men som jeg også nævnte i

mener jeg det er afgørende at de services der er knyttet til familierne indretter sig på at vi har et meget fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked således at familierne hvis de ønsker det kan drage nytte af